tredje limfjordsforbindelse

tilrettelægges bedst muligt og vi er derfor også principielt åbne for at drøfte hvorvidt en tredje limfjordsforbindelse på længere sigt kan bidrage til at afhjælpe de kapacitetsproblemer der jo til tider er omkring

planer om en tredje limfjordsforbindelse det vil være et meget stort og dyrt projekt til omkring

får vi desværre behov for at tilpasse de offentlige investeringer i de

kommende år regeringen vil senest

i foråret to tusind og seksten fremlægge konkrete forslag til tilpasninger på

for parterne bag aftalen om finansloven

seksten og selvfølgelig i relevante forligskredse spørgsmålet om etapeinddeling af projektet har spørgeren jo også stillet til transport og bygningsministeren så jeg vil

blande mig i det svar men henvise til at et

flere gange henvist til at når det handler om finansiering

tager finansministeren nu finansministeren har jo fuldstændig ret i at

presserende problem i den nordjyske trafik det er sådan at der rigtig ofte er kødannelse i forbindelse med den eksisterende

jo i meget meget lang tid og spilder tiden vi har lige hørt fra dansk industri der igen har blandet sig i debatten

set spilder ressourcer ved at holde i kø på vejene svarende til femten milliard

et beløb som dansk industris michael svane vurderer kan stige til op imod fem og tyve milliard kroner om året

med limfjordskrydsningen er der et meget stort problem

og det har ministeren fuldstændig ret i når jeg måske havde håbet på at der var en finansieringsplan

plan for hvordan man skal håndtere det her hænger det sammen med den folketingsvalgkamp der var i

i sidste valgperiode var jeg også transportordfører for socialdemokraterne og havde den opgave

venstres kandidater for ikke at sige alle sammen var ude i valgkampen at sige stem på venstre så får vi en tredje

med det samme er det ikke lidt underligt at venstre i den grad kører kampagne på at love nordjyderne en tredje limfjordsforbindelse

der ingen plan der er ingen aktuelle planer

som helst overvejelser om hvordan man løser den her store udfordring

arvede jo et problem som den tidligere regering beskrev i konvergensprogrammet i

i takt med at opsvinget kommer i gang i danmark

tilpasse investeringsniveauet derfor er vi jo efterladt med den synes jeg selv og det

ubehagelige opgave at vi skal tilpasse de offentlige investeringer i den kommende kommende tre

fem milliard kroner i to tusind og sytten

i to tusind og atten og et par milliarder i

altså nu her i foråret tage stilling til bevilgede projekter om man så må sige altså hvordan vi kan få det her regnestykke til at

det er jo derfor at det ikke ligger lige for at vi så kan begynde at se på finansieringsplaner for helt nye

det her projekt i nogle mindre etaper bid for bid

at de første par år står limfjordsforbindelsen ikke lige for for

vi skal have den store samfundsøkonomi til at gå op i en højere enhed selv om

at det er ærgerligt at mennesker skal sidde og spilde deres tid

den danske model men det ændrer jo ikke ved at vi i danmark har været alt for dårlige til at få flygtninge og familiesammenførte i job og med det historisk store antal flygtninge og familiesammenførte der kommer her til landet i disse år

er der behov for at vi tænker nyt på det her område det er simpelt hen tvingende nødvendigt at flere

kommer i beskæftigelse flere end i dag

sammenhængskraften i det

derfor er det efter min mening også i arbejdsgivernes og lønmodtagernes interesse at vi får gjort noget ved det her problem vi kan ikke ignorere at mange af dem som kommer hertil ikke har forudsætninger og produktivitet til at deltage i det moderne samfunds arbejdsmarked og derfor er der behov for at vi sammen forholder os realistisk

til spørgsmålet og at vi finder konkrete og ubureaukratiske løsninger der virker så jeg tror at det er i arbejdsmarkedets parters interesse at flygtninge og indvandrere i højere grad bliver en del af det organiserede arbejdsmarked jeg håber at arbejdsmarkedets parter vil være med til at udvikle nye tiltag som ubureaukratisk og inden for rammerne af den danske model kan give et klart udviklingsperspektiv for den enkelte flygtning

integrere de mennesker som kommer hertil for

spørgsmålet var jo netop om det er korrekt at indslusningsløn skal være en del af de

trepartsforhandlinger eller ej det er jo klart

til at få løst de her problemer og når jeg så

i berlingske den femtende januar to tusind og seksten

forvente at det slet ikke bliver taget op når regeringen

sin regering med og at det dermed kan sikres at indslusningsløn ikke bliver en del af det

kunne godt tænke mig at finansministeren forholdt sig til det for alt det andet er vi meget enige om at vi har nogle ting der skal løses men jeg er specifikt ude på at få

at vide om indslusningsløn bliver en del af trepart eller

umiddelbart om man så må sige og der kan jeg ikke se noget bedre instrument end at arbejdsmarkedets parter aftaler på hvilke vilkår det kan ske det er en bunden opgave

til danmark i i år forventer vi siger prognosen jo

når vi kigger på de eksisterende ordninger med løntilskud

er der efter min mening ikke volumen nok i det

tak for det spørgsmålet

spilder hvad der svarer til femten milliard kroner om året

michael svane fra dansk industri anslår at det kan

et af de steder hvor vi spilder rigtig meget tid er i nordjylland

limfjordsforbindelsen hvor det sker rigtig tit at trafikken sander fuldstændig til og folk kan sidde i halve og hele timer og vente på at der skal komme gang i trafikken igen der ved vi jo at det er sådan at

mange gode kræfter der har kæmpet for at trække investeringer til

at vi kæmper for det her at vi prøver at finde en løsning

både gruppeformand søren gade men også preben bang henriksen

fra finansministeren der siger at der ingen aktuelle planer

vi kunne godt få en hel masse morskab ud af at stå og kritisere venstre for at love noget i valgkampen og så løbe fra det med det samme

at nordjyderne får ret meget ud af det men det det handler om

at arbejde konstruktivt i retning af at finde en løsning og da vi nu ved hvor svært det er at finde penge

bedre tilgang til city syd og så er man et skridt i den rigtige retning

ikke mødes der og arbejde konstruktivt sammen om det

regeringen der gerne vil noget og gerne vil arbejde konstruktivt med at skabe nogle løsninger der synes jeg da at det kunne være fantastisk positivt hvis det kunne være en løsning i den grønne forligskreds

jeg tror bare at jeg godt kan sige meget præcist at de fleste

at kigge på dem og se om man kan bruge dem til noget det er bare det

arealerne dette er blandt andet sket ud fra et ønske om byudvikling

eller behov for udvidelse af jernbanen de arealer banedanmark disponerer over er helt overvejende arealer med skinner og perroner det er enten de skinner som anvendes i den daglige drift af både passager og godstransport eller såkaldte sidespor sidespor anvendes til opstilling af materiale eller som arbejdsplads ved større sporarbejder hvis arealer ikke længere anvendes for eksempel efter nedlæggelse af en banestrækning bliver de naturligvis vedligeholdt mindre intensivt end det sker for de spor som er i drift det betyder så at nogle arealer henligger i kortere eller længere perioder da det vil være unødig brug af ressourcer at pleje arealerne på lige fod med eksempelvis sporbelagte arealer som er i drift når disse arealer tages i anvendelse til eksempelvis større anlægs og fornyelsesprojekter klargøres de til formålet hvis et areal ikke længere anvendes

indkøber henvender sig til banedanmark og der opnås enighed om prisen

sker afhændelsen ved banedanmarks egen foranstaltning er værdien højere skal salget ske enten via statens ejendomsselskab

i alle tilfælde skal prisen godkendes af skat og eventuelt vurderes af en ejendomsmægler

har banedanmark oplyst at der for nylig er fjernet en række spor som ikke længere er efterspurgt og det betyder at der er frigjort et større areal som primært tænkes anvendt til

og så kommer der en tid efter det jeg er også glad for at ministeren gav udtryk for at der rent faktisk er

til problemerne i vejle havn hvor borgmester kommunaldirektør

op nu her i forbindelse med de ganske voldsomme problemer på vejle havn

ja de går endda så langt som at

for transparency har sagt at der er tale om

rigtigt at det her i høj grad handler om havnelovens § ni og

bruger man sin tilsynspligt

ikke godkender budgetter men kun godkender regnskaber der er man jo totalt afhængig af at det der bliver lagt frem så også er i orden

en havn sådan som det har været nødvendigt her eller

og bliver derfor forholdt nogle oplysninger det er den situation

tid siden og som nyt

opmærksom på

man stillede krav til hyppigheden af godkendelse af de overordnede rammer

skal godkendes ved hvert nyt byrådsvalg byrådsvalg

er i hvert fald ikke at der skal sidde kommunalbestyrelsesmedlemmer der synes at de ikke kan få de oplysninger de har behov for at

men vi skal i hvert fald sammen være opmærksom på hvis det

som har gjort at politiet er gået ind i sagen og så må vi så se hvad der sker med det men jeg vil godt være med til at

som jeg oplyste på samrådet den første oktober to tusind og femten

tage kontakt til fns flygtningehøjkommissær med henblik på

indlede drøftelser om en modernisering af fn

konventionen fra nitten en og tres om begrænsning af statsløshed

der ligger mig meget på sinde på nuværende tidspunkt

beror sagen på at vi i regeringen overvejer hvordan kontakten til fns flygtningehøjkommissær bør etableres og jeg skal selvfølgelig nok holde både indfødsretsudvalget orienteret men selvfølgelig også herre jesper langballe

jo også ved at det det er noget der ligger herre jesper langballe

at vi har en konvention som i sine konsekvenser beskytter potentielle terrorister som er blevet overvåget og hvor man ser at de er til fare for rigets sikkerhed og så alligevel kan få statsborgerskab fordi konventionerne vejer tungere end

kilde til undren

at spørge ministeren mener ministeren ikke at det må være sådan at det er

af grundloven som lovgrundlag bestemmer hvem der får statsborgerskab i danmark og at det ikke bør være nogle konventioner

her tilfælde en konvention som er fuldstændig utidssvarende og

vi har skrevet under på internationale konventioner som vi har så har vi jo også en forpligtelse til at overholde disse konventioner dermed ikke være sagt at der ikke kan komme en tid hvor man netop skal tage en drøftelse om de internationale konventioner og om hvorvidt de er er tidssvarende og det er jo

derefter følger de forskellige aftaler som vi har tilsluttet os

man så at sige bøjer grundloven ind efter konventionerne

jeg ikke oplyse nu men jeg kan sige at det

ligger regeringen meget på sinde men i øjeblikket

vurderer vi i regeringen hvordan kontakten

så snart der er nyt

skal jeg selvfølgelig nok henvende mig til både indfødsretsudvalget men selvfølgelig også til herre christian langballe som har

også konventionerne på udlændingeområdet flygtningesituationen i europa er under konstant udvikling og vi har i to tusind og femten oplevet et ekstraordinært pres på europa hvilket vi jo selvfølgelig også har kunnet mærke her i danmark det er nødvendigt at vi i takt med udviklingen sikrer at vi internationalt har de nødvendige redskaber og på den baggrund jo også justerer vores regler vi har i danmark foretaget en række stramninger på udlændingeområdet så vores udlændingeregler er tilpasset den aktuelle flygtningesituation så sent som i går vedtog vi jo en meget stor opstramning her i folketinget det har vi

passe på danmark og det har vi heldigvis gjort i fællesskab men men det

foretage justeringer af reglerne på internationalt niveau internationale konventioner er ikke og skal ikke være uforanderlige spillerummet inden for de forskellige internationale konventioner skal udforskes og om nødvendigt også udfordres

det kræver at andre lande også er med det massive flygtningepres på europa kan medføre at vi i fællesskab internationalt kan blive nødt til

forholde os til om de fælles spilleregler på udlændingeområdet skal justeres regeringen følger selvfølgelig udviklingen meget nøje og tager

som sådan en form for hellig tekst der er faldet ned fra himlen hvor man så skal gå i bedestilling hver eneste gang de bliver nævnt

det vil sige hvad står der faktisk i dem og i hvilket forhold

en og halvtreds jeg mener så bestemt at der kunne trænges

til nogle overvejelser i forhold til hvorvidt den

til den virkelighed vi lever

skjul på at jeg helst så at den blev genforhandlet men egentlig helst gerne

selv bestemmer hvordan vi indretter de regler som vi har men jeg synes bare

konventionerne er for mig at se

kunne

jeg gerne anmode regeringen om i hvert fald

at den her diskussion bliver taget op

det er klart nok at flygtningekonventionen jo determinerer hele vores flygtningepolitik og mener jeg binder og baster os på hænder og fødder i forhold til hvad vi selv kan gøre og hvad vi kan beslutte her i folketinget så derfor

det er i hvert fald min kraftige opfordring at man forholder sig til

heller ikke skal indtage en form for bedestilling

for det er jo klart at en række af de internationale konventioner

efterlader det jo også rum

hvorvidt alle internationale konventioner lever op kan

til den virkelighed som vi lever i

globaliseringen har forandret mange ting og det har den også når man kigger på hele flygtninge og migrantsituationen ikke bare i europa men

og at vi selvfølgelig også skal tage debatten om

om alle konventioner er tidssvarende

man får er fra embedsværket eller fra professionelle lobbyister tværtimod

lytte til helt almindelige menneskers udfordringer i dagligdagen derfor

oplevelser som jeg enten selv har

at de eksempler man bruger også er præcise og i det pågældende tilfælde der spørges til om børnehaven i aalborg har

ikke kunnet underbygge den historie som jeg er blevet fortalt af gode venner

har jeg også sagt at jeg jo nok ikke burde have gengivet den pågældende historie uden at have dobbelttjekket den med aalborg kommune men det er altså ikke tilfældet at jeg har dobbelttjekket det med aalborg kommune i forhold til det andet eksempel der nævnes har jeg ikke udtalt at svenskerne har indrykket annoncer i libanesiske aviser nu kunne jeg

at spørgeren så åbenbart ikke kan finde ud af at gengive mine citater helt korrekt når spørgeren nu mener at jeg har sagt noget der

nu efterhånden meget berømte oplæg ved nytårskuren i

indrykke lignende annoncer som danmark har indrykket

stå her på onsdag på den

i politisk kommunikation i artiklen stiller forsker i politisk adfærd

vinæs larsen sig selv et retorisk spørgsmål og jeg citerer et spørgsmål som står ubesvaret tilbage er imidlertid hvorfor ministeren har valgt at fortælle historien det virker som en skør ting at lyve om hvilken forskel gør madpakkepolitikken i en tilfældig aalborgensisk børnehave forskeren giver selv svaret og han skriver videre hvis man ser nærmere på

hvordan man ændrer folks politiske holdninger

bedre mening vores hjerne er nemlig ikke bygget til at forstå politik gennem abstrakte facts og kold statistik men derimod gennem konkrete og levende historier derudover viser nyere

så vedbliver historiens effekt på vores politiske holdninger løgnen har altså stadig en effekt selv når vi ved

deler ministeren den opfattelse af hvordan man kan bruge politisk kommunikation og og føler ministeren på den baggrund et ansvar for fremadrettet i højere grad at tjekke at de fakta som ministeren fremlægger som fakta

det er vigtigt at bruge historier

oplevelser som man hører om

så ikke fået dobbelttjekket det her med aalborg kommune det burde jeg

set ikke ret meget mere at sige til det men jeg agter da selvfølgelig

i mit politiske virke for det synes jeg rent faktisk har en

netop at lytte til folks bekymringer og det håber jeg

komme

truffet den treogtyvende december som der bliver henvist til men

kan sige at jeg har noteret mig at den tyske konkurrencemyndighed har truffet en afgørelse hvor man har afvist et tilsagn fra bookingcom om at indføre en såkaldt smal prisklausul i portalens aftale med de tyske hoteller en smal prisklausul forpligter alene hotellerne til at de på deres egen hjemmeside ikke må underbyde de bookingportaler som de markedsfører sig på jeg er dog orienteret om at den tyske afgørelse står alene alle de øvrige europæiske landes konkurrencemyndigheder har indtil videre valgt at acceptere denne smalle prisklausul som vi jo også

forbrugerstyrelsen har oplyst mig om at samtlige nationale konkurrencemyndigheder i eu også den tyske har aftalt

det kommende år skal anvendes tid til at overvåge og sammenligne effekterne af bookingportalernes aftaler med og uden prisklausuler i en række lande herunder tyskland på baggrund af de resultater der kommer af denne overvågning skal der tages stilling til sagen på ny både europa kommissionen og konkurrence og forbrugerstyrelsen følger situationen meget nøje

de griber desuden ind efter konkurrencereglerne hvis det måtte vise sig nødvendigt derfor mener jeg heller ikke at der er behov for at tilsidesætte de generelle

konkurrenceregler ved at indføre dansk særlovgivning der forbyder den smalle prisklausul i bookingportalernes kontrakter med hotellerne men som jeg også nævnte under samrådet

jeg følge den her sag og ser også frem til den overvågning som europa kommissionen og samtlige nationale konkurrencemyndigheder gennemfører det kommende år

på grund af den frie konkurrence

jo faktisk ikke kun i tyskland at der sker noget på det

i sverige frankrig østrig belgien og en lang række andre lande hvor det her er noget man arbejder mere seriøst med der er så kommet dom i tyskland på det område her men men vi kan jo meget vel stå i en situation inden længe at der også kommer dom i en række andre lande fordi det er noget man man undersøger

sin plads fra dansk side også

og den redegørelse vil så være færdig her i løbet af det næste års tid og så må vi så forholde os til om der skal tages særlige initiativer men på baggrund af det

svaret altså nej jeg kommer ikke til at foreslå en national særlovgivning men men jeg tror at vi alle sammen har en interesse i at vi selvfølgelig følger det her område jeg har også en interesse i at forbrugerne har de bedst mulige redskaber men generelt synes jeg at bookingportaler er et godt redskab

at lave en national særlovgivning ikke er vejen frem og nu kommer vi så til på den anden side at følge med i hvad der sker og der er jo også en spørger

de juridiske forhold omkring bookingportalernes aftale med hotellerne netop tager afsæt i det som jeg svarede før og som jeg nævnte i mit svar til

der foreløbig ikke andre europæiske konkurrencemyndigheder end tyske som har fundet anledning til at føre sager på baggrund af de såkaldte smalle prisklausuler i aftaler mellem hoteller og hotelbookingportaler det betyder at der på tværs af europa faktisk er en meget ens fortolkning af hvordan konkurrencereglerne skal anvendes i de konkrete tilfælde og som jeg nævnte tidligere er det

national særlovgivning som forbyder disse prisklausuler men som jeg også sagde tidligere

efterfølgende blevet klaget over dette til

en lignende særlovgivning i andre eu lande som jeg også nævnte tidligere

kommissionen og alle nationale konkurrencemyndigheder i eu allerede taget initiativ til at overvåge markedet det sker blandt andet for at sikre så ensartede konkurrencevilkår som muligt i europa og derfor ser

af den her overvågning men det fører mig altså til at sige at jeg ikke på baggrund af de spørgsmål der er stillet i dag har tænkt mig

danmark skulle gå enegang

spørge ministeren måske mere generelt om det er en

at virksomheder prøver at skjule

det bliver sværere for forbrugerne at gennemskue hvad den reelle prisdannelse er for et produkt jeg ved ikke

for de faciliteter der bliver tilbudt

også frivilligt hvorvidt man ønsker at benytte sig af en bookingportal eller ej det er

noget man bliver tvunget til og hvis man ser på de markedsføringsudgifter man ellers have og sammenligner det med de aftaler der så er med bookingportalerne

er en god forretning for langt de fleste hoteller ellers var det nok heller ikke

men det er jo ikke sådan at jeg er i lommen på eu systemet

i en situation hvor man skal lave national særlovgivning

en situation hvor det er med til at gavne de hoteller som nu benytter de her faciliteter men på den anden side

overvågning af den her model som kommissionen interesserer sig for og som også de nationale konkurrencemyndigheder kommer til at følge og det gør vi også fra dansk side som jeg har oplyst

en maskinstormer som har noget imod at man udnytter de teknologiske muligheder der er og det mener jeg faktisk gavner forbrugerne

tyve år siden det krævede at man sad og ringede rundt til hvert enkelt hotel derfor må man sige at det

er noget der for alvor gavner forbrugerne med en langt større gennemsigtighed men men jeg deler ikke bekymringen om at det

bistandslovens tid der adgang til at klage over afgørelserne men så udgik den mulighed med serviceloven som trådte

otte og halvfems vi kan ikke af lovens forarbejder se hvorfor den bestemmelse ikke blev videreført og derfor

se på retssikkerheden for borgere der optages i §

derfor har jeg sat et arbejde i gang som skal se på blandt andet kompetencen til at træffe disse afgørelser og også se på klagemulighederne og derfor vil jeg erklære mig åben over for at

det er en sag der har verseret længe også under den tidligere socialdemokratisk radikale regering så det er såmænd ikke for at kaste med sten det er bare for at konstatere at de har en oplevelse af at der er blevet set på det her

ministerens svar jeg vil derfor se på hvordan vi bedre kan sikre borgernes retssikkerhed så jeg vil spørge

det arbejde ministeren har sat i gang

også vil sige er at

er der flere steder der trænger til forbedringer den trænger til oprydning min forgænger

opnåede desværre ikke den politiske opbakning om end han havde den fra partiet venstre men han valgte at trække det her ret

eller i hvert fald indledningen til lovforslaget

til at ske ændringer i serviceloven og for mig at se er det logisk at det her også er et spørgsmål vi diskuterer og og skulle alt lykkes og skulle der opnås politisk flertal for at lave en aftale

i løbet af et år så der er fremdrift i den her sag

at afgørelser om optagelse i tilbud efter servicelovens §

træffes af tilbudslederen på stedet og afgørelser om udskrivning eller bortvisning træffes også af tilbuddets leder det er jo lige præcis

en type afgørelser der virkelig markant adskiller sig fra alle mulige andre afgørelser efter serviceloven og derfor

man i det hele taget arbejder med §

de andre ændringer der er behov for af serviceloven det handler blandt andet

derfor er det min ambition at jeg om alt går vel og vi får en politisk aftale om

vil kunne stå i folketinget forhåbentlig i løbet af et års tid

min klare opfattelse at borgere som optages i § en hundrede og ti tilbud

et vigtigt element i hele diskussionen om retssikkerhed

og det mener jeg vi bredt har et

det er en vanskelig opgave som jeg mener at vi alle i samfundet må tage del i ansvaret for at løfte integrationsopgaven er et fælles ansvar som skal løftes bredt i det danske samfund det gælder for arbejdsmarkedets parter over civilsamfundet til de organisationer det være sig frie skoler det være sig vores folkeskoler og andre at vi alle sammen er nødt til at bidrage

vigtigt for mig at de frie grundskoler også tager del i ansvaret og det er

milliard kroner i tilskud fra staten i to tusind og seksten på den baggrund er det også helt naturligt at de frie grundskoler påtager sig en del af opgaven med undervisning af

påtage sig opgaven med integration af børn skal de

at de har behov for flere modtageklasser skal

vi laver nogle gode aftaler i fællesskab uden at vi behøver at gøre det til en konflikt om

faktisk gerne vil løfte en del af ansvaret så i stedet for at gøre det til en diskussion om hvilke regler der nu måtte stå i vejen for hvad eller kan anvise afvise pladsforhold og andet så synes

for kommunerne

skal løses og at der er behov for at alle byder ind på opgaven

gode dialog om hvordan opgaven skal løses hvad omkostningerne er ved

organiserer det på den bedst mulig måde

fleksibel over for at sige at det der sker i én kommune ikke nødvendigvis behøver at være det samme som det der sker i nabokommunen fordi der er et forskelligt grundlag også på skoleområdet

det som jeg tænker er at man skal tænke ud af boksen nu svarede ministeren ikke så meget på om der skulle være modtageklasser i fri og privatskolerne hvilke andre tiltag kunne ministeren forestille sig der skulle være er det noget med at

folkeskolen og putte dem i privatskolerne er det

fagfaglige timer hvordan kunne ministeren tænke ud af boksen

også forskellig fra område til område også afhængigt af hvilken skolestruktur

hvor det ikke nødvendigvis er sådan at de har taget hensyn til den situation vi står i med rigtig mange flygtninge og derfor er der god grund til at kommunerne regeringen

det er derimod ikke et straffeprocessuelt tvangsindgreb hvis gps udstyret anbringes uden på bilen det indebærer at politiet selv kan beslutte at bruge dette efterforskningsmiddel ligesom de for eksempel selv kan beslutte at skygge en person med det blotte øje at der i disse tilfælde ikke er krav om retskendelse betyder ikke at politiet har fri adgang til at bruge gps udstyr i efterforskningen politiet skal blandt andet overholde persondatalovens behandlingsregler det indebærer

at politiet kun kan bruge gps udstyret hvis det er nødvendigt for at politiet at løse sine opgaver med at forebygge efterforske og forfølge strafbare forhold og hvis disse opgaver i det konkrete tilfælde ikke kan løses med mindre indgribende midler efter min opfattelse er der ikke på det foreliggende grundlag behov for at begrænse politiets efterforskningsmuligheder ved herudover at stille krav om retskendelse for at anbringe gps udstyr uden på for eksempel en bil for så vidt angår spørgsmålet

må jeg henvise til erhvervs og vækstministeren som har ansvaret for de særlige regler der regulerer forsikringsbranchens

og udtaler at gps overvågning bør være klart formuleret i lovgivningen og at det er lidt mærkeligt at forskellen mellem om gps

er så tydelig i lovgivningen

takseret til minimum en en halv års fængsel og

skal en dommerkendelse til institut for menneskerettigheder mener også at

teleobservation som jo er reguleret i retsplejeloven

der skal en dommerkendelse til mener ministeren at institut for menneskerettigheder har misforstået

og jeg har svaret på om jeg synes det er urimeligt eller ej jeg synes retsstillingen er klar

det er at ligne med for eksempel skygning når man

at det er klart mere indgribende at bryde ind

vi jo også skal sikre folk

om gps senderen er placeret inde i bilen eller uden for bilen for den person

gps er konsekvensen jo den samme

men det er jo ikke sådan at man så i øvrigt bare kan placere en sporingsenhed på bilen uden videre for der er nogle retssikkerhedsmæssige krav som skal være opfyldt

forhold til persondatalovens kapitel fire som jeg ved er

et sagligt formål og det må ikke gå ud over hvad der er nødvendigt for at opfylde det saglige formål

være fordi man ønskede at det skulle være en ens retstilstand der gjaldt

ikke se et et endegyldigt argument for jeg mener at der